der er sket over de seneste ti år

alle enige om at det

man for alt i verden skal undgå klar over den enorme fare som man udsætter andre for når man

påvirket af alkohol eller påvirket af narkotika

i det danske samfund vi må dog også erkende

kriminalitetsområder hvor danskerne begår mindre og mindre kriminalitet er

større og større omfang det samme gør sig gældende for

ikke accepterer samfundets straf og ikke retter sig ind når de bliver

uacceptabelt og derfor er vi i venstre også glade for at justitsministeren har fremsat det her lovforslag som jo har til formål at gennemføre en del af regeringens

strategi over for spiritus og

at man gør det lettere at lave konfiskation man slår i det hele taget ned på dem

den er i dag det er vi i venstre ikke tilhængere af for det vil ramme ganske mange som godt kan håndtere

lille mindretal som forbryder sig mod den lovgivning som vi har det gør det her lovforslag

vi i venstre også

og bakker op om store dele af det der hvor vi i venstre ikke helt kan være med handler om den lovændring den daværende vk regering lavede tilbage i to tusind og ti

vi har lidt svært ved at gennemskue hvad retstilstanden kommer til at være efter vedtagelsen af lovforslaget vi er lidt i tvivl om i hvilket omfang man ruller tidligere lovgivning

man blive idømt at der skal være en alkolås i ens bil men det er endnu ikke realiseret

den øgede beføjelse der er til at lave let og ubesværet konfiskation

det er to ting som vi vil forfølge i udvalgsbehandlingen af det her lovforslag og så håber jeg da at det kan ende med at

stemmer for men det vil udvalgsbehandlingen altså vise

men der er altså et par enkelte ting og det kan være at det skal føre til et ændringsforslag eller to fra vores side af

her lovforslag som sætter hårdt ind over for

som har stået på i i efterhånden mange år på trods af at der er et politisk flertal

blevet gennemført og det det undrer mig og

man tager til sverige og til en række andre lande

en bekymring der handler om

udskyde den egentlige implementering eller realisering af det her med alkolåse yderligere

i to tusind og ti og to tusind og elleve og forhåbentlig kan der ikke i den her folketingssal findes to holdninger til at det er alt for mange

ny strategi mod spiritus og narkobilisme strategien fokuserer målrettet på personer der bliver ved med at køre spirituskørsel eller at

indeholder en række elementer

konfiskationsordning udvides i sager hvor der køres i påvirket tilstand det sker blandt andet ved at der altid skal ske konfiskation i førstegangstilfælde af kørsel med en promille på over

det som vi på fyn ville kalde for en ordentlig huggert

fra et socialdemokratisk perspektiv fuldstændig fair at det koster bilen at sætte andre menneskers liv i fare

foreslås det at narkobilister gennemgår et særligt kursus for generhvervelse af førerretten efter narkokørsel det finder vi også helt rimeligt med lovforslaget giver vi også politiet mulighed

den pågældende bilist har kørt spiritus eller narkokørsel og der er risiko for at personen vil gentage sin farefulde kørsel det synes vi også er helt rimeligt så lad mig slutte hvor jeg

med alkohol eller narko i blodet

straksfratagelse og konfiskation af

venstres ordfører skeptisk

vil ophæve

alkolåse i forvejen har det jo taget helt urimelig lang tid

helt uhørt og uholdbart men det må vi jo leve med når man ikke kan arbejde hurtigere i

at man så yderligere skal problematisere implementeringen af den her alkolåsordning finder vi stærkt kritisabelt hvis det er det der ligger i den men

vi forhåbentlig en god forklaring fra ministeren på og det er i hvert fald noget vi vil være meget opmærksom på

udvalgsbehandlingen så kunne jeg høre

sige at det er helt uacceptabelt og det koster menneskeliv så jeg kunne jo godt have tænkt mig at det her

havde omfattet en skærpelse af straffen når det går ravruskende galt

gerne set at man indførte minimumsstraffe vi har

strafferammen fra fire til otte år

så vi havde altså også meget gerne set en skærpelse på det område

der er lige nogle punkter vi

fem og tyve procent af alle dødsulykker i to tusind og ti og elleve spiritus

medicin i forbindelse med kørslen og det er vi nødt til at gøre noget ved

undgås hvis vi sætter hårdere ind over for folk der kører bil i påvirket tilstand

med det her lovforslag bliver det nemlig påkrævet at

generhvervelse af kørekortet i forbindelse med spritbilisme skal ledsages af

alkohol og derfor synes jeg at det er rigtig positivt at regeringen også lægger op til at det nu udvides til at omfatte kørsel under påvirkning af narkotika det tror jeg kan have en god

og gavnlig forebyggende effekt

man kan få konfiskeret bilen ved kørsel med en promille

straksfratage kørekortet fra bilister som kører i

og det tegner alt andet lige til at blive en rigtig dyr ordning for den enkelte og derfor kan man jo også frygte at den måske får en begrænset betydning

dermed fordufter lidt jeg tror at vi inden ret længe kommer til at kigge på den svenske ordning hvor

installere et alkometer i bilen jo er et alternativ

frakendelse dermed opstår der selvfølgelig et incitament til at

bruge ordningen og gå på ordningen og det betyder jo også at man vil få succes med ordningen og det er jo også det man har haft i sverige så det tror jeg

kommer til at vende tilbage til inden ret længe alligevel

til også at omfatte

den øgede adgang til konfiskation

konfiskere bilen ved

jo er skærpet fem gange i lovgivningen siden to tusind og fem og frem til to tusind og elleve således at den løbende er blevet udvidet med

hvis man kører uden kørekort eller hvis man kører i i frakendelsestiden hvis man har

så man må spørge sig selv er der et behov for yderligere en skærpelse der er ingen statistiske oplysninger på hvordan og hvorledes det her virker i i bemærkningerne til lovforslaget fremstår det som et ønske fra rigspolitiet men det kunne nu være rart at se det underbygget på en eller anden måde vi har generelt den holdning i enhedslisten at konfiskation er

en meget indgribende sanktion fordi man jo er inde og pille ved folks mobilitet det er i forhold til at folk skal kunne komme frem og tilbage til arbejde fritid familiebesøg i det hele taget er en stor del af et socialt liv

jo for mange mennesker afhængigt af at man også har en bil især hvis man bevæger sig uden

til ægtefælle og samlever familien kan være afhængig af bilen således kan en ægtefælle eller en samlever jo også være afhængig af bilen det er jo ikke nødvendigvis kun den ene som bliver taget

spritkørsel og dermed får konfiskeret

vi synes at det er i orden med konfiskation når der er tale om gentagelsestilfælde det er sådan som det er nu men vi siger faktisk nej til den skærpelse der ligger her

at man skal kunne konfiskere i førstegangstilfælde også selv om det sker ved en meget meget høj promille promille nemlig

rent faktisk eksisterer allerede i dag for den sags skyld også i førstegangstilfælde der kommer det bare an på domstolens konkrete vurdering jævnfør

hundrede og tre og tredive a

at der er behov for en yderligere skærpelse straksfratagelse af kørekort forekommer faktisk overflødigt

tage nøglerne det gør man jo allerede i dag i praksis rundtomkring i politikredsene den sags skyld tage bilen og køre den ind på politigården og så sige du kan

den om tre dage eller fire dage og man kan sende en med en fuldmagt

ikke behov for yderligere skærpelser vi kan også

rådet for sikker trafik derhenne hvor man siger at nu kan vi vist ikke komme videre ad det her spor nu er det vist behandlingsvejen og samtaler og den slags ting

udvalgsbehandlingen også foreslå jeg er godt klar over jeg er ved at gøre mig færdig herre formand

i retsudvalget måske laver en høring om hele problemet om narkokørsel og her er det måske specielt spørgsmålet om hash

kan måles i blodet i rigtig lang tid efter

det skal vi selvfølgelig sætte hårdt ind over for fra samfundets side så overordnet set synes vi at intentionerne med det her lovforslag er gode vi har dog

række spørgsmål som vi vil prøve at gå ind i i løbet af

komme ind på nogle af dem her det første handler om

det her med at man i meget større grad

jeg vil meget gerne kvittere for enhedslistens ordførers forslag om at vi kunne lave en form for

vi er bekymrede for at der kommer

sanktioner på det område som ikke er proportionale

de sanktioner man laver på alkoholområdet og det vil vi gerne have at

dybere ind i så man i virkeligheden ikke straffer nogle folk

noget som har betydning for andre mennesker vi synes det er forkert

straffer folk uden at deres handlinger i virkeligheden hverken de facto eller

skader andre mennesker så bliver det mere en moralsk straf i stedet for en straf for noget der er galt og det synes vi ikke er så godt så er der spørgsmålet om

i udvalgsbehandlingen kunne man forestille sig andre måder at løse det problem på

selvfølgelig skal folk ikke bare tage ud og køre videre lige efter at de er taget for en overtrædelse men det er stadig meget voldsomt

fratage folk kørekortet sådan straks uden at det

venstres og dansk folkepartis ordførere

er noget overrasket over at man vil

ind til så intentionerne er gode

alt godt fra havet over det her forslag selv om det er et mindre område men jeg synes der er en del spørgsmål som

få tydeligere svar på før vi kan sige om liberal alliance

på spil men også alle mulige andres liv og helbred derfor er det vigtigt at vi gør hvad vi kan for at få begrænset eller allerhelst helt fjernet spritkørsel det ville være rigtig godt jeg har lagt mærke til at mange af de

at man var gået lidt videre for til § fem og halvtreds

er man jo lige vidt altså dem der vil køre kører jo så alligevel og jeg ved

fra praksis at det som man gør i politiet er at hvis man har mistanke om at en sådan spritbilist vil gå ud og køre igen med det samme så beholder man nøglen

siger kom igen i morgen og hent den når du er blevet ædru eller få en der

genudleverer kørekortet det er jo ikke nok at man tager kørekortet

er interessant er det der starter bilen og det er nøglen til bilen

at gøre noget man man gør det så bare ikke helhjertet

det man ville så det er fint at vi laver de her justeringer men jeg tror at vi bliver nødt til at prøve

få dem til at tale sammen med praktikerne om hvordan

når man klokken tre om natten er færdig med at afhøre en spritbilist hvad er det så der

der tror jeg at teoretikerne kunne lære lidt af praktikerne det

i forhold til konfiskation allerede første gang man kører med en promille

synes vi fra konservativ side at det er i orden

i hvert fald for langt de fleste menneskers vedkommende være sådan at

fuld er man når man når op på to promille og så skal man i hvert fald ikke begynde at køre rundt ude

ikke nogen der er i tvivl

er min pointe der er ingen der er i tvivl om at nu er man hamrende beruset og så skal man selvfølgelig

at vi udvider muligheden for konfiskation så synes jeg alligevel at for eksempel fdm påpeger

noget problematisk i det med konfiskation fordi der i dag er en og det bliver så være endnu klar forskelsbehandling

betale for en bil sker der en konfiskation det vil sige

nogle bedre svar på hvorfor man laver den forskelsbehandling vi bliver også nødt til at se lidt på at hvis det er et leasingfirma

kørt spirituskørsel i køretøjet hvorimod hvis det er sådan

spritkørsel med en promille på over to nul så forsvinder bilen hvordan skal man nogen sinde kunne gardere sig mod sådan en situation det kan man jo ikke så der er noget retssikkerhedsmæssigt problematisk i den måde vi har skruet konfiskationsordningen sammen på

en drøftelse af under udvalgsbehandlingen det er

den her alkolåsordning kommer til at fungere hurtigst muligt og at vi ikke ændrer på den som jeg læser forslaget så sker der

lige få konfirmeret under udvalgsbehandlingen samlet set vi er positive over for at der nu gøres i hvert fald noget

hvad er det for typer af køretøjer

det uden grund at de påpeger de her ting det

konfiskationsordningen er enormt effektiv

i trafikken regeringen har en vision om at vi skal have halveret antallet af dræbte i trafikken inden

og tyve og derfor er det en

en skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand fordi vi ved at

cirka fem og tyve procent af de dødsulykker

er der spiritus narko medicin eller en blanding af det involveret lovgivningen som den er blevet gennemgået indeholder tre forskellige elementer der har været kommentarer til de forskellige elementer som handler om at man skal på et kursus for at generhverve førerretten hvis man har fået frataget sit kørekort en udvidelse af konfiskationsordningen

også er rigtig rigtig positivt også tak for de gode kommentarer vedrørende det kursus som man nu skal tage og som ikke længere kun skal tages af mennesker som har været alkoholpåvirket men også af folk som har taget stoffer det er et kursus som vi ved medvirker til at få færre til at gå ud og køre bil igen i når de først har været igennem kurset

vil komme ind på der har været lidt

konfiskation og herre henning hyllested

starte med at sige at der i forbindelse med lovforslaget ikke lægges op til at ændre de betingelser der er for konfiskation af et køretøj som gerningsmanden ikke selv ejer eller hvori der består særligt sikrede rettigheder

at den måde som herre henning hyllested læser lovforslaget på altså er den korrekte det er sådan ifølge straffelovens § seks og halvfjerds

at konfiskation kun kan ske hos den der er ansvarlig for lovovertrædelsen og hos den på hvis vegne den pågældende har handlet og det betyder at konfiskation af

motorkøretøj i medfør af færdselsloven ikke kan ske hvis den pågældende ikke

det gælder for eksempel i tilfælde hvor en bilejer har lånt sin bil ud til en person som er blevet taget så de regler der er vil jeg selvfølgelig gerne sørge for bliver tydeliggjort så der ikke kan være nogen tvivl om hvad der

har været lidt forvirring om udmøntningen af alkohollåsordningen

sige at ordførerne måske er stoppet med at læse lovforslaget lidt for tidligt for når man helt om til bemærkningernes nederste del af side femten

et andet sted for at få konsekvensændringerne skrevet ind

tidligere

alkohollåse forudsættes fortsat

er jo sådan at man kan ryge en joint om lørdagen og torsdagen efter kan man blive taget og der kan stadig væk måles hash i blodet og da vi jo altså på det her område kører med en nulgrænse

betyder det en ubetinget frakendelse af kørekortet

en bøde på fire procent af bruttoårslønnen sagerne hober sig i øjeblikket op hos advokater hos domstole og hos politi

bare høre om ministeren ikke synes at det er et problem og at der er et behov for

til hash og cannabis eller hvad det alt sammen hedder

man jo vitterlig ikke er til fare for hverken sig selv eller for den sags

et problem som bør afklares

når

sige

adfærd i trafikken det må sådan set være det det kommer an på altså at vi skal få dem som er påvirket

et par ord med på vejen om hvordan de

fonde her lægger ministeren op til forskellige ændringer på baggrund af en udvalgsbehandling en udvalgsbehandling der forventes at

de erhvervsdrivende fonde og dem tager man så også højde for allerede nu i den almindelige fondslovgivning man skærper reglerne

man foretager en klar afgrænsning af minimumskravene for definitionen af en fond nemlig

at midlerne skal være uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue

et selvstændigt retssubjekt og formuen

fonden og falder altså ikke i arv ved stifteren hvad er så konsekvenserne af at en såkaldt fond ikke opfylder de krav som man så specificerer ja

er vel de samme konsekvenser som der altid har været nemlig at midlerne

bliver sådan at civilstyrelsen der altså er fondsmyndighed på det her område kan ekskludere et fondsbestyrelsesmedlem hvis vedkommende er uegnet tidligere skulle man være klart uegnet så nu bliver det altså nemmere

at smide bestyrelsesmedlemmer ud

uegnede endelig er

kroner til en million kroner formålet er at fondene skal være lidt bedre polstret det efterlader så også nogle problemer

er jo en række fonde der har midler under en million

ikke skal komme nærmere ind på her men forvirringen bliver temmelig stor

fonde der opfylder kravet på en million

fonde der ikke kan opfylde kravet på en million

vi selvejende institutioner det giver nogle forviklinger som

jeg håber vi kan få fuldstændig klarhed over under udvalgsbehandlingen endnu bedre ville det dog have været

benyttet lejligheden til at slå fondslovgivningerne sammen

de almindelige fonde det problem har vi også haft

i selskabsretten med anpartsselskaber og aktieselskaber dem slog vi sammen i to tusind og ni i det der hedder selskabsloven

alle er glade for at vi nu har en samlet lov det burde man have gjort her jeg kan kun opfordre regeringen til at tage hul på det arbejde så vi fremover får en samlet fondslov som

rent ud er til at finde ud af og som ikke efterlader så mange problemer som den her gør men de tekniske ting der lægges op til her i forslaget går venstre

i næsten tredive år erhvervsfondsudvalgets rapport udkom i december to tusind og tolv og danner blandt andet baggrunden for dette lovforslag således begynder vi hermed arbejdet med at gøre fondsloven mere hensigtsmæssig effektiv og moderne nærværende lovforslag vedrører ikke erhvervsdrivende fonde i lovforslaget har vi taget en lang række af erhvervsfondsudvalgets betragtninger til efterretning derfor skærper vi blandt andet kravene til fondsledelsens uafhængighed og justerer kriterierne for udtrædelse og afsættelse af bestyrelsesmedlemmer samtidig sikrer vi at den retspraksis der allerede eksisterer på området nu bliver til lov det er på høje tid med en modernisering af fondslovgivningen i danmark men med dette lovforslag mener socialdemokraterne også at vi er kommet godt fra land derfor støtter

gennemført og vi synes også det er fint at man blandt andet med det her lovforslag ændrer på beløbsgrænsen for hvornår en fond er undtaget

kodificering af gældende

der står så at det betyder at bearbejde og organisere viden således at den bliver letforståelig og der synes jeg

morsomt at man så vælger at bruge et fremmedord for at

beskrive noget som skulle være letforståeligt men det er så det man

jeg synes at lovforslaget er ganske fornuftigt og dansk folkeparti kan støtte det

det ikke desto mindre være med til at fjerne noget af den tvivl der opstår når der skal skelnes mellem at være uegnet

der ikke er fremsat endnu og derfor må man jo nok sige at det virker en lille smule

at vi står her og behandler det her lovforslag

hel del mindre ændringer i det her lovforslag og vi kan støtte langt de fleste

hvor man vil sidestille væsentlige gavegivere

som donerer mange penge til en fond med stiftere så man ikke kan få

stor indflydelse på fonden hvis man har givet en

undgå interessekonflikter og forhindre at man sådan forsøger at omgå reglerne om at fonden skal være uafhængig af stifter

har to bekymringer i det her lovforslag som vi

udvalgsbehandlingen først og fremmest

at åbenheden fortsat er på samme niveau der ændres i reglerne for hvad for nogle myndigheder der skal sikre at offentligheden kan få indsigt i en fonds virke

betyder at vi selvfølgelig skal være sikre på at der ikke er nogen af

i dag er tilgængelige for offentligheden som falder

åbenheden reelt vil blive begrænset

på om om det er en god idé at hæve beløbsgrænsen for de fonde der er omfattet af loven

andre har sagt fra talerstolen hæver man beløbsgrænsen fra

det vil vi også gerne se lidt nærmere på i udvalgsbehandlingen

fuldstændig som herre simon emil ammitzbøll sagde

forløberen til et noget større forslag der formentlig vil komme fra erhvervsministeren

der skærper kravene til fondsledelsens uafhængighed og regler der justerer kriterierne for bestyrelsesmedlemmernes udtræden og afsættelse der indsættes endvidere en definition af fondsbegrebet i loven hvorved gældende praksis

at fondsmyndighedens tilsyn koncentreres om de fonde der reelt er levedygtige og der skabes også

for fondsbestyrelsen i forhold til uddeling af gaver til fondens formål med respekt for gavegiverens ønsker og med de bemærkninger der har været

forkyndelse af anklageskriftet altid skal fremgå at udeblivelse uden lovligt forfald kan medføre at tiltalte dømmes for de forhold som tiltalen angår

det tredje ønsker forslagsstillerne at omkostningerne forbundet med ulovlig udeblivelse skal pålægges den tiltalte som sagsomkostninger jeg kan allerede nu sige at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget

kommer ind på de enkelte intiativer i forslaget synes jeg det er relevant at sige et par ord om omfanget af udeblivelse i straffesager

som førte til en stor debat fordi man der fik et indtryk af at det var et rigtig stort problem

gennemførte domstolsstyrelsen efterfølgende i

en stikprøveundersøgelse for at få kortlagt omfanget af udeblivelser lige præcis straffesager ifølge den undersøgelse

var udeblivelsesprocenten nede på tre

procent i sager hvor tiltalte ikke havde lovligt forfald

udarbejdede domstolsstyrelsen baseret på undersøgelsen også et skøn over domstolenes årlige omkostninger på landsplan forbundet med tiltaltes udeblivelser i domsmandssager styrelsen skønnede med nogen usikkerhed de samlede omkostninger for domstolene til at være på omkring ti til tolv million kroner om året og det omfatter vel at mærke både omkostningerne forbundet med udeblivelser med lovligt forfald og uden lovligt forfald domstolsstyrelsen har samtidig understreget at skønnet ikke tager højde for at domstolene ofte kan anvende en del af den tid og de ressourcer der frigives ved den tiltaltes udeblivelse på at arbejde med andre sager i praksis er domstolenes omkostninger ved tiltaltes udeblivelser uden lovligt forfald

giver altså et noget andet billede end det omtalte tv indslag efterlod det ændrer selvfølgelig ikke på at enhver udeblivelse er til gene for de implicerede parter og medfører omkostninger det ved jeg godt

fremhæve domstolsstyrelsens egen undersøgelse så vi kan tale ud fra et fælles grundlag

hvis en tiltalt der er lovligt indkaldt udebliver fra hovedforhandlingen uden lovligt forfald

indeholder allerede i dag mulighed for i en række tilfælde at kunne afsige udeblivelsesdomme særlig relevant i den sammenhæng er den mulighed der følger af retsplejelovens § otte hundrede og fem og halvtreds stykke tre nummer

hvis nogle nærmere betingelser er opfyldt

at tiltalte ikke idømmes højere straf end ubetinget fængsel i tre måneder

kan medføre at den tiltalte dømmes for forhold som tiltalen angår den

ikke er det samme som en tilståelse retten skal derfor foretage en fuldstændig bevisvurdering efter en sædvanlig sagsbehandling for eksempel ved afhøring af vidner

så tiltalte kan være til stede

sådan at de ønsker at forhøje grænsen i retsplejelovens § otte hundrede og fem og halvtreds stykke tre nummer fire fra tre til seks måneders fængsel men i øvrigt beholde ordningen

blev indført midt i nitten halvfemserne var grænsen for at afsige udeblivelsesdom tredive dages fængsel siden hen er grænsen hævet til de nuværende tre måneder og nu ønsker forslagsstillerne så at hæve

bero på nøje overvejelser

må vel være hvor stor ressourcegevinsten vil være ved at forhøje grænsen til seks måneder

inde på tyder domstolsstyrelsens undersøgelse på at problemet med udeblivelse i straffesager ikke er så stort som det omtalte tv indslag antydede

procent af sagerne som i givet fald vil skulle afgøres ved en udeblivelsesdom hvis tiltalte udebliver uden lovligt forfald en forhøjelse af grænsen til seks måneder vil næppe indebære at der kan afsiges udeblivelsesdom i alle sagerne

indtil tiltalte kan være til stede

vil føre til at der kan afsiges udeblivelsesdom i alle sager hvor straffen ligger mellem tre og seks måneder hvis jeg har forstået forslaget rigtigt

mulighed for at indføre en mulighed for domstolene som kan bruges hvis retten i den konkrete sag ikke mener at tiltaltes tilstedeværelse er nødvendig alvorligere sager vil alt andet lige oftere være mere kompliceret og hvis strafgrænsen hæves kan det altså i praksis føre til at retten i videre omfang vil finde den tiltaltes tilstedeværelse nødvendig

udsætte sagen samlet set mener regeringen altså ikke at der på det foreliggende grundlag er anledning til at ændre som beslutningsforslagsstillerne gerne vil

ved forkyndelse af anklageskriftet altid skal fremgå at udeblivelse uden lovligt forfald kan medføre at tiltalte dømmes for de forhold som tiltalen angår

at det står i indkaldelsen at udeblivelsen uden lovligt forfald kan medføre dom anklagemyndighedens standardbrev for indkaldelse indeholder derfor også allerede i dag sådan en oplysning så forslaget tilfører i sig selv altså ikke noget nyt

initiativ i beslutningsforslaget skal der ved udmåling af sagsomkostninger tages hensyn til at tiltalte bør betale omkostningerne forbundet ulovlig udeblivelse hvis udeblivelsen har medført omberammelse af sagen i dag er det sådan at det offentlige betaler omkostningerne i straffesager men hvis den tiltalte findes skyldig skal den pågældende som udgangspunkt erstatte de nødvendige omkostninger der er medgået til sagens behandling den dømte skal for eksempel som udgangspunkt erstatte det offentliges omkostninger til salærer til den beskikkede forsvarer det samme gælder for eksempel udgifter i forbindelse med udtagning af blodprøver i en sag om spirituskørsel derimod skal den dømte ikke erstatte det offentliges generelle omkostninger til sagen det gælder for eksempel bidrag til husleje og løn til dommer eller anklager

ønsker forslagsstillerne at den dømte fremover også skal erstatte de generelle omkostninger som er forbundet med et retsmøde hvis retsmødet aflyses som følge af den tiltaltes udeblivelse i praksis vil det formentlig være ret svært at finde ud af hvilke omkostninger

ikke sådan at dommere og de andre involverede bare holder fri i det tidsrum der var afsat til at behandle sagen

kan retten ofte anvende tid og ressourcer der er reserveret til den aflyste hovedforhandling på andre sager og det samme gælder også for anklagemyndigheden

et andet og efter min opfattelse mindst lige så væsentligt er at forslaget rejser et meget principielt spørgsmål om hvilke omkostninger borgere skal kunne pålægges i forbindelse med en strafforfølgning at indføre en brugerbetaling som foreslået vil grundlæggende bryde med den gældende ordning på området og rejse en række spørgsmål om blandt andet konsekvenserne for den dømtes muligheder for resocialisering som forslagsstillerne ikke forholder sig til regeringen kan på den baggrund heller ikke støtte dette initiativ i beslutningsforslaget

fastlagt til at så var det princippet vi havde og det var en mulighed

alligevel blive dømt hvis bare straffen var under tredive dages fængsel da den ordning fungerede fint udvidede vi den til tre måneder og nu viser det sig

sidste taget med så hvad er det der forhindrer at vi udvider fra tre til seks måneder

godt forstå at ministeren siger at ministeren ikke er et behov for det men hvad er forhindrer at vi gør det for man skal huske at selv hvis vi går op til seks måneder er det stadig væk domstolene der bestemmer og vurderer om de vil lade en sag føre igennem

grænsen for hvor meget fængsel man kan idømmes fra tre til seks måneder

hvert fald vores vurdering i så mange tilfælde vil betyde at dommerne vil ende med at sige at når det er sådan en lang straf bliver vi nødt til at udsætte sagen fordi så bliver man nødt til at høre den tiltalte

ikke sikker på at der er nogen gevinst i det så er der det moralske tilbage og der

andet bureaukrati vi har en ordning der fungerer og det synes jeg er grund til

jo efter at vi har skærpet efter at vi har strammet op at man i dag faktisk kan idømme helt op til tre måneder så det er altså domme over tre måneder hvor vi taler om at der er en rest på de tre

procent tror ministeren ikke at det vil have en præventiv effekt ligesom det har det

til domme under tre måneder altså at tiltalte tænker hov jeg bliver nødt til at møde op for jeg kan ikke bare blive væk og så går sagen om og så bliver den berammet igen om seks måneder nej jeg bliver nødt til at være der hvis jeg vil føre en sag

for det er ikke nødvendigt det har en præventiv effekt tror ministeren ikke på at det vil det også have hvis vi udvider til

de sager hvor man skal have en længere straf end seks måneder

der vil altid være udeblivelser også ulovlige udeblivelser det skal vi nedbringe men den måde som ordføreren her formulerer det på er

som ministeren siger at der er lavet en undersøgelse der viser at

stort nok til at ændre reglerne men faktisk er

sådan at man har strammet reglerne på et tidspunkt

kan jo læse op hvad retspræsidenten i næstved

ønske sig at reglerne var lidt strammere så man kunne undgå det her altså at

også anklagemyndigheden og det offentlige

de her ting så kan ministeren ikke komme lidt nærmere noget der så virker

det er da dybt krænkende at det bliver ved uden

var også så jeg kunne gengive den korrekte terminologi i forbindelse anvendelsen af

paragraffen og også den ændring som de forskellige hævelser har har medført

og når jeg afviser det ud over at henvise til teknikken

er nogen effekt ved det jeg er lige så forarget og fy forbandet over at mennesker ikke møder frem og spilder andre menneskers tid men jeg tror bare ikke vi kan lovgive os ud af at

at alle som bliver væk bare skal have straf så vil der stadig væk være mennesker som ikke møder frem der vil også nogle gange være situationer hvor man ville sige at vi bliver nødt til at af hensyn til at vurdere om folk overhovedet

der kan skulle føres vidner der kan være længere sagsbehandlingstidsfrister som skal overholdes så det her er bare ikke løsningen og derfor støtter

også for at undgå at man spilder tiden jo nogle gange

ud for at hente folk nogle gange kan

være mennesker som af ond vilje ikke møder frem fordi de

ikke i stand til at overskue det fordi de har et misbrug eller

anden situation der gør at de bare ikke har styr på det uanset hvad skal vi selvfølgelig finde ud af hvad vi kan gøre for at få folk til at møde frem så rettens tid bliver brugt så fornuftigt som muligt jeg ville gerne have at vi ingen udeblivelser overhovedet havde men jeg synes det er vigtigt at konstatere at vi aldrig kommer til fuldstændig at

det vigtige er så at retten kan bruge sin tid fornuftigt når der er en udeblivelse og endelig skal vi huske på at det er i tre procent af sagerne

skulle idømmes en langt hårdere straf og hvor oppositionens forslag så slet ingen virkning ville

er nok nødt til lige at lave lidt talgymnastik for hvis det er elleve million

der er to hundrede og fyrre arbejdsdage om året så svarer det til en udgift i danmark på femogfyrretusind kroner per arbejdsdag

ulovlige udeblivelser fra retssystemet når der er fire og tyve byretter og to landsretter og de hver især har eksempelvis seks afdelinger der beskæftiger sig med kriminelle sager

hundrede og tredive afdelinger der altså tager del i de

kroner per arbejdsdag og så må jeg sige at det giver en udgift på tre hundrede og to og halvtreds kroner

det kan simpelt hen ikke passe når det både er de lovlige og de ulovlige udeblivelser vi taler om vi taler om udgifter til forsvarere og jeg jeg medtager dommere og jeg medtager anklagere det ved jeg godt at justitsministeren ikke gør og i øvrigt alt muligt andet der er vidner der er tilsagt og som må sendes hjem igen og det koster det hvide ud af øjnene de her tal passer slet ikke jeg må opfordre ministeren til at lade dem genberegne

til retsudvalget så man kan se hvad der der har ligget til grund for det som domstolsstyrelsen har udregnet men det der altså var

at de samlede omkostninger for domstolene ville være på ti til tolv million kroner om året og som venstres ordfører korrekt sagde gælder det både udeblivelser med lovligt forfald og dem uden lovligt forfald

at domstolene ofte kan anvende en del af den tid og de ressourcer der frigives ved at den tiltalte udebliver på andre sager og derfor vurderedes domstolenes omkostninger ved tiltaltes udeblivelser i virkeligheden til at være noget lavere end de ti til tolv million

vurdering jeg skal gerne sørge for at det papir kommer til retsudvalget så man selv kan se hvad

man ikke har med men vi ser gerne

må

jo ikke nok bare at gentage en masse ting som sker i forvejen for det løser jo øjensynligt ikke problemet så hvad har regeringen tænkt sig at gøre når nu regeringen anerkender

andre ting de kan tage fat på fordi det er en del

af dagligdagen at de her ting forekommer jeg nævnte også i mit indlæg til herre peter skaarup

at folk bare ikke har styr på dagene

nogle mennesker som er i en livssituation som er så vanskelig for dem at

hjælp den indsats som politiet

om hvordan kan nedbringes men den løsning der kom fra oppositions side synes jeg ikke virker og jeg har heller ikke selv fremlagt andre ting

er det faktisk en ret alvorlig sag det er jo ikke

hvor vi ved at det er mennesker som har meget meget svært ved at håndtere deres dagligdag og deres tilværelse i øvrigt og når vi godt ved at en eller anden som igen igen har forbrudt sig mod loven skal møde frem og vi har erfaring for at det tidligere har været med noget ringe fremmøde så hænder det jo altså også at man sørger for at hjælpe folk sørger for at de er til stede så man ikke står

aflyse en sag så det er jo det sociale arbejde der ligger på den anden side af det her som selvfølgelig også foregår og som selvfølgelig

nok synes det er bedst at udsætte en lovhandling

derfor opnår man jo slet ikke den ressourcebesparelse eller gevinst som den

men også fordi der selvfølgelig er nogle retssikkerhedsmæssige bekymringer ved det har jeg

alligevel må jeg sige at der er et problem det er der slet ingen tvivl om det kan man

byretspræsidenterne om rundtomkring og problemet består altså også i at der er tale om et enormt ressourcespild jeg var inde på tal lige før i mit spørgsmål til justitsministeren og supplerende kan jeg sige

en hundrede kroner per påbegyndt dag

uanset at de har siddet der et halvt minut og overvejet at sagen skulle omberammes

der ligger der så de tal justitsministeren brugte før

et meget meget stort spørgsmålstegn ved

har noteret at vi får det nærmere belyst gennem udvalget og det er

der er direkte involveret i det det vil sige forsvarere anklagere dommere sekretærer

også et arbejdsmæssigt spild for de folk der er indkaldt til retten til

tror problemet er langt langt større og hvem er det så der betaler for

her hvem er det der betaler for dommeren og for retssekretæren hvem betaler for anklageren hvem betaler for forsvareren hvem skal udbetale vidnegodtgørelse og hvem skal i øvrigt ja betale samtlige udgifter i forbindelse med det det skal staten og derfor synes jeg det er et alvorligt problem det er rigtigt at domfældte ikendes udgifterne i sidste omgang men det er dog de færreste der kan betale for nu at sige det rent ud jeg mener ikke at problemet er så stort som

justitsministeren gør det til problemet kan tværtimod være det

der sker kriminalitet i

på at sagen bliver omberammet det er jo som oftest

lidt mere professionelle der bliver væk

i de her situationer og der ser vi altså at der sker kriminalitet i ventetiden

man kan blive dømt som

og det er såmænd også kun en kodificering

nok det hedder af den praksis der er i dag som vi har gengivet i

som også fru pernille skipper var inde på

retssikkerhedsmæssigt problem i at

regel at dommeren skal finde det ubetænkeligt

med mit kendskab til de danske dommere administreres det ekstremt

udsætte sagen for at få tiltalte ind hvis dommeren på noget tidspunkt er i tvivl endelig skal også gøre opmærksom på at der i

er regler om genoptagelse vide regler om genoptagelse så

dømt på den her konto ja så har vedkommende altså ganske omfattende muligheder for at få sagen genoptaget så jeg finder i hvert fald på det her grundlag at det er endog særdeles formålstjenligt at udvide reglen fra tre måneder til at omfatte

for så vidt angår omkostningerne som

må jeg sige at jeg finder det ganske naturligt at vi i danmark har det system at den tiltalte og måske senere domfældte ikke kommer til at betale

de generelle omkostninger dommerens løn huslejen og så videre

de tekniske udgifter der har været forbundet med sagen helt eller delvist det er et fint princip det skal vi bibeholde

altså her ude i situationer hvor vi taler om ulovlig udeblivelse hvor folk

udebliver der synes jeg simpelt hen ud fra almindelige erstatningsretlige regler er ganske rimeligt at man så skal erstatte den skade

man har forvoldt i det her tilfælde forvoldt staten og dermed også kommer til

at betale nogle af de generelle omkostninger ved det første retsmøde som man ikke gad komme til justitsministeren har fuldstændig ret i at det er vanskeligt at udspecificere de her udgifter men det er såmænd en øvelse der ikke er spor anderledes end den øvelse de danske dommere

for at komme det her problem til livs det er også mit helt klare indtryk

må være at foretrække at forebygge i stedet for

under nærmere betingelser skal afsiges udeblivelsesdomme ved op til seks måneders fængsel for det andet ønsker forslagsstillerne at

forkyndelse af anklageskriftet altid skal fremgå at udeblivelse uden

tiltalte dømmes for de forhold som tiltalen angår

forbundet med ulovlig udeblivelse skal pålægges

udeblivelsesdomme på baggrund af en række betingelser

udeblivelsesdomme vi socialdemokrater ønsker at værne om retssikkerheden og vi ønsker at holde fast i princippet om at man skal møde

vi vil hellere styrke myndighederne

end vi vil til at efterbehandle og dermed gå på kompromis med retssikkerheden og princippet om at man skal møde op før tiltale

ved forkyndelse af anklageskriftet altid skal fremgå at udeblivelse uden lovligt

medføre at tiltalte dømmes for de forhold som tiltalen angår

nogle oplysninger så vi socialdemokrater mener ikke at der er anledning til at implementere noget der allerede

forslagsstillernes ønske at den dømte fremover også skal

er forbundet med et retsmøde hvis retsmødet aflyses som følge af tiltaltes udeblivelse

hvis en sigtet udebliver det er

derimod min opfattelse at tiden bliver

indregne

at få tiltalte til at møde op end vi vil straffe nogle mennesker som måske i forvejen er svært stillet på baggrund af ovenstående argumenter skal jeg meddele at vi socialdemokrater ikke kan støtte

retshandlingerne jeg lagde mærke til at justitsministeren

folk som gentagne gange ikke møder op

den socialdemokratiske ordfører om det er noget regeringspartierne vil arbejde videre

at få politiet til at hente tiltalte der kan være andre løsninger der handler om at man

bliver bedre til at oplyse tiltalte om hvad det betyder

skal fremstilles og hvorfor det er så vigtigt at

er det også vigtigt at man er til stede i en retssal

støtte det her forslag om bare at dømme uden at der

fremmøde en undersøgelse viste faktisk også

hvert tredje tilfælde hvor den tiltalte ikke mødte op i retten havde han

den tiltalte eller vidnet eller hvem det nu var

set en anden undersøgelse som fortæller noget om at det altså kun

procent af sagerne det her drejer sig om så problemet er ikke så stort jeg er enig i at selvfølgelig er der et ressourcespørgsmål forbundet med lige præcis det også

det berettiger måske ikke til at man laver et så voldsomt indgreb her man kan selvfølgelig aldrig afvise at der er nogle der spekulerer i det her at der er nogle der prøver at forhale en retssag og prøver at forhale

en straf som man skal have men jeg tror altså også bare at

mange af de mennesker som for eksempel skal dømmes i straffesager har et ekstremt rodet liv de bor ikke på faste adresser de her misbrug og der er alt

overhovedet vil opnå noget med det her forslag jeg synes faktisk at

kunne forkynde for folk per telefon eller e mail

og det forventer jeg også vil have en gavnlig effekt

på de her problemstillinger og derfor synes jeg egentlig at vi skal afvente og se hvad

så vil jeg sige at jeg er lodret imod at pålægge omkostningerne

udebliver i sf har vi kæmpet for at få fjernet straffesagsomkostningerne som jo er den gæld som mange indsatte oparbejder og som er en væsentlig barriere for

ramme dem jeg er mest indstillet på at vi nu afventer de initiativer som er sat i gang og som er rigtig gode

en landvinding at man nu kan forkynde per e mail eller sms og jeg tror sådan set

ministeren var inde på at man kunne overveje nemlig i højere grad kunne hente de pågældende

er enig i er det noget som man har diskuteret i regeringen

for at dæmme op for det her misbrug

at lave en afvejning af hvornår de selv synes det er nødvendigt hvorfor er det at vi ikke kan afvente de initiativer der er iværksat med

forkyndelse på e mail og på sms jeg tror faktisk det er rigtig gavnligt specielt i de her tider hvor alle nærmest er udstyret med en smartphone

uden selv at have været til stede uden selv at have kunnet gøre indsigelse

lyder det sådan set lidt som om man vil kunne udstrække det

uanset hvilken sag det drejer sig om hvis de ikke møder op så dømmer vi dem

ville måske være meget relevant hvis forslagsstillerne også

hvorfor lige seks måneder hvorfor ikke en år hvorfor ikke alle domme og så vil svaret nok være at der skal trækkes en grænse

ubetinget fængsel som man i dag kan få uden selv at have været til stede i retten

høre beviserne selv om man ikke kan gøre indsigelse eller har mulighed for at komme med sin egen forklaring

sidde i fængsel i tre måneder

være en lille ting for nogle af de hærdede rockere som man nogle gange

de eneste der kommer i kontakt med retssystemet

nogle gange overtræder de regler vi har i vores land er tre måneder altså meget indgribende det

at dømme mennesker uden at de er til stede i retten

enkeltes retssikkerhed altså at man skal have mulighed for at gøre indsigelse

man har ret til at være til stede og selv komme med sin forklaring og føre sine beviser i sagen

det er også for vores alle sammens skyld

så oplyst som muligt derfor skal man også principielt være meget skeptisk over for udeblivelsesdomme altså det at dømme mennesker når de ikke selv er mødt

skal man være skeptisk over for udeblivelsesdomme

den del af beslutningsforslaget

god nok grund hvis vi skal være ærlige jeg kan godt høre at man diskuterer meget hvor stort

jeg tror aldrig vi kommer det problem fuldstændig til livs uden også at skabe nogle andre meget større problemer og det er det det her beslutningsforslag vil gøre det vil skabe mange andre større problemer en anden del af beslutningsforslaget handler om at man skal

de mennesker som ikke møder op i retten og som

dom og der vil jeg bare sige to ting for det første

er det i forvejen meget særegent for danmark

sagsomkostninger i straffesager

at det meget særegne system har nogle store konsekvenser for resocialiseringen mennesker ender i en gældsspiral der gør det sværere at komme ud af en kriminel løbebane

og får fortalt

en fortsat varetægtsfængsling fordi de ved at det i sidste ende

enhedslisten er imod at man pålægger

ikke har lovligt forfald det vil sige

meget ofte nogle der gang på gang melder afbud og der kan jeg så forstå at enhedslisten ikke

med til at dømme for den udeblivelse selv om

syg eller lignende og der er det jo så jeg ikke forstår at enhedslisten ikke

og begået en kriminel handling

har vi en fælles interesse i at de selvfølgelig møder op men derfor skal vi også være skeptiske over for udeblivelsesdomme

man skal komme når man bliver indkaldt til retten men det er som herre

inde på ikke så sort hvidt det sker også at der er lovligt forfald uden at det registreres at forkyndelsen går galt og så videre og så videre så jeg tror man skal

en stor egeninteresse i lige netop at møde

forstår ikke at enhedslisten ikke kan se at

retssikkerheden og økonomien i alt det her

for også mange penge involveret i det jeg vil ikke gå ind i den taldiskussion der har været imellem

dyrt og unødvendig brug

at sende mennesker i fængsel hvis de ikke har gjort noget

sende mennesker i fængsel så derfor skal vi da slet ikke

at vi udelukker tiltalte fra at gøre fremmøde altså enhver tiltalt

kun forventer at vedkommende får to

slet ikke høre tiltaltes forklaring det står vel ingen steder i

meget på sinde at folk selvfølgelig har mulighed for at kunne give deres forklaring hvis de er sigtet for forbrydelser

vide at det er sådan at der skal være en domsforhandling men åbenbart fordi der af den ene eller den anden grund enten ikke er en interesse

de har et rodet liv

det sidste kan jo så være et

udslag af det her overpædagogiserede samfund som vi efterhånden lever i hvor man bliver ringet op og får at vide at man skal møde i skole eller får en sms og får at vide at

vi vil gerne give ansvaret tilbage til borgeren også når borgeren træffer en forkert

godt læse op fra beslutningsforslaget er såfremt den tiltalte i en straffesag skønt lovligt tilvarslet udebliver fra hovedforhandlingen

man udebliver ulovligt det vil sige

fordi man er syg man udebliver

jeg forstår simpelt hen ikke hvordan det kan være at enhedslisten og til dels regeringen og så selvfølgelig også

de menneskers side som ligesom vil prøve

i stedet for at få muligheden for at få en domsforhandling jeg forstår det simpelt hen ikke vi synes at man skal spare pengene vi synes at der skal være den her mulighed

om retssikkerhed den retssikkerhed er man altså ligeglad med for dem som har de mindste lovovertrædelser

der gør man jo allerede det vi foreslår her

skal altså have en større retssikkerhed end dem som

de mindre det er jo en helt omvendt ting

sagde enhedslistens ordfører fru pernille skipper at det her jo er ganske almindelige danskere som bare

det er ganske almindelige danskere sagde fru pernille skipper derfor har jeg også tænkt mig at stille

jeg er næsten villig til at

når vi ser justitsministerens besvarelse hvis det er et af de spørgsmål som justitsministeriet ønsker at svare på det ved man jo aldrig det er sikkert dyrt det får vi altid at vide men spørgsmålet er godt sådan er det jo

skatteydernes penge vi kan sørge for at folk der er skyldige bliver dømt noget hurtigere og vi kan sørge for at der er færre der misbruger domstolenes tid tre gode formål og som det er blevet nævnt flere gange der er ikke nogen nye principper der skal i spil det er bare gældende principper der skal gælde for flere

som jeg alligevel synes at regeringen og støttepartierne skulle overveje om de ikke vil overveje for de anerkender jo at der er et problem og når man anerkender at der er et problem så plejer man som politiker også at være forpligtet til

hvis regeringen og støttepartierne imod hvad vi har hørt hidtil i dag skulle komme

og man afsiger en dom over den konkrete forbrydelse

nemlig at man kan blive dømt selv om man ikke møder op

det er rent tilfældigt at man ved at der overhovedet holdes et retsmøde er det

have en forkyndelse hvor man bliver tilsagt til et retsmøde og den forkyndelse skal jo forkyndes over for personen personligt

kan det være ganske vanskeligt for politi og andre overhovedet at finde de her mennesker fordi der er nogle i vores samfund måske ikke så mange men der findes personer i det her samfund der ikke vil findes som vil trække den længst muligt som vil gøre alt hvad de kan for at undgå

er der nogle der bare ikke gider at møde op der er nogle som trækker sagen længst muligt fordi de tænker nå ja så bliver den jo omberammet og så kan jeg gemme mig igen og så kan der måske gå en år eller to år inden politiet finder mig og så skal vi igen have et nyt retsmøde det er at lege kispus med myndighederne og det er ikke rimeligt alle de mennesker der er ordentlige borgere som har overtrådt lovgivningen af art men som i øvrigt er ordentlige borgere

for nogle personer der ikke møder op det er dem der prøver

undgå at få afsagt dom længst muligt derfor gjorde man jo det i sin tid at man indførte mulighed for at

afsige domme på op til tredive dages fængsel selv om tiltalte ikke mødte op

sige at forud for det gik der også mange lange debatter i folketinget fordi politikerne ønskede det men embedsmændene ville det ikke man slog syv kors for sig hvad var det da for noget uvæsen det kunne

ønskede det og til sidst blev det også sådan som folketinget ønskede det så havde man ordningen og det fungerede fantastisk

nok med at man nu kunne afsige dom over en lang række af de her mennesker som bare ikke gad at

at folk vidste hov nu er

til at møde op når jeg bliver tilsagt for jeg får ikke en ny chance der kommer ikke en ny tiltale der kommer ikke et nyt pædagogsamfund og tager hånd om mig

hvis jeg vil kæmpe min sag så antallet faldt og effekten var jo stor erfaringerne var positive og så foreslog jeg her i folketinget

ordningen fra tredive dage til tre måneder og det blev vedtaget vi fik udvidet ordningen til tre måneder så i

det har igen haft en effekt dels får man ekspederet rigtig mange sager fordi domstolene kører processen proceduren uanset om tiltalte kommer eller ej når strafudmålingen ligger under tre måneder

til seks måneder nu har vi rigtig gode erfaringer med det her og der er ikke problemer i den nuværende ordning der er ingen problemer i den nuværende ordning så lad os da udvide det til seks måneder

vi opnår at vi derved får stort set resten med

har det den præventive effekt at tiltalte tænker hov jeg må hellere møde op

sagen bliver gennemført uanset om jeg er der eller ej så det har en enorm præventiv effekt

der er det jo så sådan at hvis man går ud og møder virkeligheden og det

er det jo typisk sådan at hvis man står til

typisk også varetægtsfængslet på det tidspunkt og så er det lidt nemmere at finde personen det er lidt nemmere at sørge for at personen møder op nede i retten når vedkommende sidder varetægtsfængslet

noget man har ude i virkeligheden teoretisk kan man

diskutere om der er forskel på seks og syv måneder men i praksis er der en kæmpe forskel nemlig at dem der står til en dom over seks måneder er typisk i myndighedernes varetægt

det bliver ikke vedtaget i den her omgang men nu er bolden spillet og tro mig

er jo meget ofte gode begrundelser for det

men også mange grove sager med grov kriminalitet og det gør at politiet

man skal også samtidig begrænse sine egne ressourcer får man at vide af regeringen

den generelle krise der har været i samfundsøkonomien og bud om effektivisering med videre

jo sådan at antallet af bandemedlemmer i øjeblikket er højt det er faktisk i vækst har det vist sig her i to tusind og tretten

åbnet grænserne den regering vi har nu

så det er relativt nemt at komme ind i danmark og

afskaffet den faste og fair udlændingepolitik og gennemført en hel del lempelser i udlændingepolitikken så det betyder alt sammen at presset på vores politi på vores anklagemyndighed og på vores domstole er ekstremt stort vi ved så positivt at politiet og domstolene i de her år

mange anklagede herunder mange forhærdede kriminelle ganske enkelt udebliver fra de sager som de er sat til at møde frem i princippet er jo

set at man ikke kan dømmes

og det er kritisk og det er også derfor at der i

vi har fremsat ligger en stramning på det område det duer jo simpelt hen ikke at kriminelle

respekt for bare uden lovligt forfald er ligeglade med

det er jo det der betyder at dommere domsmænd vidner venter forgæves med store omkostninger til følge som vi har diskuteret her under

behandlingen af det

forskellige medier også har beskrevet i forskellige sammenhænge og man har rundtomkring i retskredsene lavet små manuelle optællinger af hvor galt det her problem

viser sig rundtomkring at være et rigtig træls problem for dem der er involveret i domstolshandlingerne

så til at justitsministeren den tidligere fik aktiveret domstolsstyrelsen der så lavede en mere grundlæggende undersøgelse af

en hel del kredse tolv byretter og en landsret og strakte sig over ni uger undersøgelsen viste at

man kunne måske godt tænke sig at få sådan en undersøgelse bredt mere ud fordi

en tendens til synes jeg også her i folketingssalen at der er nogle der prøver at bagatellisere omfanget af de her problemer og det kendskab vi har til det når vi følger de små manuelle optællinger der har ligget i nogle af kredsene specielt i de større byer viser

meget stort problem så derfor

vil vi under udvalgsbehandlingen foreslå at man nærmere kommer til at vurdere om om der er nogle skyggetal eller nogle mørketal der gør at de her problemer faktisk er større end det der blev resultatet af regeringens eller domstolsstyrelsens undersøgelse undersøgelsen viste at

man i tre procent af sagerne havde det man kalder ulovligt forfald og det kan man sige

så mange men det er alligevel tre procent for mange og det afføder altså en hel del omkostninger rundtomkring i

reglerne var lidt strammere så man kunne undgå det her

der sidder og arbejder med det her og har problemerne inde på livet der siger til regeringen kunne i ikke lige stramme reglerne lidt

så er det så at synes vi gode kræfter venstre konservative liberal alliance og dansk folkeparti tænkte nu sætter vi os ned og kommer med et bud til vores gode minister og siger at her er vores bud på hvad vi kan gøre så havde vi

håbet at regeringen ud fra sagernes omstændigheder

var noget af det man kunne bruge og så har vi

øvrigt de her andre forslag som kan

måske ikke er determinerede store tilhængere af overhovedet for eksempel at bruge udeblivelsesdomme det har været en hest

midler der er det så jeg

burde træde ud af embedsmandsrollen og sige nå ja det var da måske en god idé at få gjort noget ved det her

lidt konservative kræfter i mit apparat der godt nok skal trækkes ret hårdt hen til truget men

lad os finde en løsning på det her jeg sammenkalder folketingets partier der er fire partier her der er med

jo at man burde gøre men det kan ministeren lige overveje efter behandlingen her var en idé

lade embedsmændene være uden for døren mens vi diskuterer og så kan man meddele resultatet bagefter eller hvad

hvert fald vores forslag at man finder en form på det der gør at vi kommer mere i retning af at de her sager bliver gennemført og at folk ikke er til grin når

for retsbevidstheden

under alle omstændigheder sådan at vi vil arbejde videre med de her ting under udvalgsbehandlingen sådan er budskabet til de kriminelle de anklagede som hidtil har valgt at blive væk fra retsmøderne i fremtiden er der stor risiko for at tabe sagen når de nu vælger ikke at udnytte deres ret og mulighed for at forsvare sig og jo ofte gør det desværre gang på gang

henriksen var inde på nok ret kritiske over for det tal

det dækker efter al sandsynlighed over et

som det er af skatteborgernes penge og vi vil

under udvalgsbehandlingen sikre os at vi får mere overblik over hvor stort det er og hvor stort problemet er

ligefrem ventet at det var fra den kant der ville være stor opbakning til at skride hårdere ind over for nogle som oftest

nok ikke rigtig vil støtte det her

men vi håber at ministeren

man virkelig får kigget lidt nærmere på det i enrum en dag det var alt for nu vi håber på en fortsat god behandling

når en person er blevet sigtet og efterfølgende

gøre det meget tydeligt at vi i forvejen har et rimelig godt system i forhold til at

som selvfølgelig kan være rigtig godt når man gerne

finde ud af at identificere forbrydere

det kan vi ikke støtte en ting er at

være omkostningstungt men noget andet er at det også vil være i strid med forskellige

blandt andet være i strid med diskriminationsforbuddet i menneskerettighedskonventionens artikel fjorten jævnfør artikel otte hvis man vil dna registrere udlændinge for det tredje vil det også være en forudsætning at man skal ophæve sletningen vedrørende sigtede som

vil forslaget som altså betyder at man vil skulle tage blodprøverne fra

bruges på en måde som vil kunne betyde at befolkningens vilje til at ville indgå i sundhedsfaglige registre vil være negativ så ud fra de her forskellige argumenter

allerede i dag en rimelig god mulighed for

gå på det her område og de rammer er ret tydeligt beskrevet

der er også faldet nogle domme som blandt andet har betydet at

at den lov man havde i storbritannien krænkede retten til privatliv og familieretten derfor har vi de regler i danmark som vi har

er blevet sigtet men ellers må vi forvente at vi skal have en grund til at udtage en dna prøve fra en person som vi mistænker for

politiet og senere også for anklagemyndigheden men man skal altså også være helt sikker på

indføres på bekostning af højere principper politiet har allerede i dag et dna register til rådighed og alle der bliver sigtet for en forbrydelse med en strafferamme på en en halv år eller mere kommer i politiets dna register så kan man i øvrigt lade sig frivilligt registrere

dømte som bekendt også det forslagsstillerne

jo været forsøgt som også ministeren var inde på i

var blevet tiltalt i en røverisag oven i købet

menneskerettighedsdomstolen var i strid med menneskerettighedskonventionen og

at se at der vil blive anlagt en anden målestok for en tilsvarende praksis i danmark så jeg tror hvis forslagsstillerne kommer igennem med forslaget

en sag for for menneskerettighedsdomstolen og der er intet

få mig til at tro at den skulle få et andet resultat end

nemlig at få opklaret forbrydelser i større omfang og i øvrigt mere effektivt

er er mere vidtgående end hvad formålet tilsiger det betyder at der skal være et rimeligt forhold mellem midler og mål derfor må man spørge sig selv om et nationalt dna register i et samfund som det danske vil leve op til det princip er der så

behov at vi skal have det indført

og privatlivets fred man må i den forbindelse sige at selv om forslagsstillerne har fundet mange og

jo altså af politiet herudover er det jo ikke sådan at hvis vi får et dna register

ikke kriminalitet og så kan man slå op der og enhver forbryder mange forbrydelser har jo

gøre så vi må konstatere at allerede i dag og selv uden dette omfattende register

langt de fleste forbrydelser så for venstre

ikke nogen svær diskussion og som tidligere hvor vi har afvist det her forslag gør vi det igen vi mener ikke at der er behov for et landsdækkende dna register vi tvivler på at effekten af det vil være så stor at den kan legitimere

fra menneskerettighedsdomstolen som

er relativt skeptisk over for at at man tolker

dommen så stringent at man bare siger at

på en hel befolkning heriblandt på fuldstændig nyfødte så jeg tror

vil føre til samme resultat men men jeg

svar skyldig for så vidt angår hvad der tidligere måtte være skrevet eller sagt jeg kan næsten høre at der ligger et

registreringen af dømte opbevares i udgangspunktet indtil den pågældende fylder firs år og

fra personer der ønsker at rense sig selv for mistanke vi socialdemokrater ønsker selvfølgelig at vores politi skal have de bedste redskaber til at opklare kriminalitet det kan der ikke herske tvivl om men politiets redskaber skal gå hånd i hånd med privatlivsbeskyttelse forslaget handler

i høj grad om værdier det er et stort indgreb i den enkeltes privatliv som efter vores klare overbevisning går

politiets efterforskningsredskaber hvis man

den europæiske menneskerettighedskonvention som der efter min klare opfattelse er bred opbakning til fra dansk side og på tværs af folketingets partier jamen så er der også nogle store udfordringer forbundet hermed

balancen mellem den personlige frihed og efterforskningsredskaberne for politiet til opklaring af forbrydelser

tipper med dette forslag sidst men ikke mindst

finde pengene til finansieringen af dette forslag fra hvor skal

tænke mig at få besvaret af forslagsstillerne med de ord skal jeg meddele at socialdemokraterne ikke kan støtte

den udgift der ligger i det vil man umiddelbart kunne finansiere

derudover ligger der jo en kæmpemæssig besparelse det tror jeg ikke at fru trine bramsen kan lukke

at man vil kunne undgå at bruge rigtig mange ressourcer specielt i de tunge sager hvis man havde mulighed for at matche de dna spor man finder

er brugt så mange politiressourcer ligesom der i øvrigt gøres i mange andre sager

men i en sag som den her ville det jo have været utrolig nyttigt hvis man kunne matche det dna man

det bedste argument for det

ikke at ordføreren totalt lukker øjnene for den argumentation

handler om værdier vi socialdemokrater mener ikke at alle mennesker i danmark skal registreres vi mener ikke at forslaget her går hånd i hånd

det privatliv som vi mener er helt essentielt

jeg har ikke fået fremlagt dokumentation for at det at det her forslag

kunne næsten fristes at henvise til nogle af de mange tidligere ordførertaler jeg har holdt om det samme emne

dansk folkeparti er nemlig rigtig flittig til at genfremsætte det her forslag og jeg tror næsten

ikke at stå i et register når man ikke er dømt for noget ulovligt det er en menneskeret og

jeg tror det er ret tydeligt at det det her forslag ikke kan lade sig gøre og jeg vil sige at den her sag

lukket for os jeg kunne sagtens se mange fordele ved et fuldt og dækkende dna register jeg tror faktisk sf og dansk folkeparti har været nogle af de eneste som har bakket sådan et register op men forskellen er at i sf har vi taget konsekvensen af at det her

gøre og derfor synes jeg faktisk at det er nytteløst at gå

meldingen er den samme som den har været sidste gang og sidste gang igen

det

af den danske befolkning er jo heldigvis ikke dømt for noget kriminelt og bliver nok heller aldrig dømt for noget kriminelt men alligevel står vi jo altså i en hel del registre

sygeplejerske der sikrer at der bliver taget en lille blodprøve af

været udsat for det og jeg tror at det

har man faktisk en ret til ikke længere at indgå i sådan et register

faktisk nogle mennesker som er alvorligt optaget af og det synes jeg vi skal respektere og derfor

nogle af dem man tror har været på

sted på det pågældende tidspunkt det var for eksempel det der skete på fyn her

landsdækkende register hvor det ikke var nødvendigt at optage så mange prøver over lang tid men

gerningssted når man har begået noget kriminelt

ikke hvem som helst der kan komme i spil i forhold til et dna register

er faldet nogle menneskerettigsdomme på det her område og jeg har for længst

opgivet tanken om et landsdækkende register og det er det der

sf og df at vi anerkender de

domme der er faldet ved menneskerettighedsdomstolen jeg ved godt at dansk folkeparti ikke er begejstret for konventioner og alle den her slags ting som sikrer borgerne nogle frihedsrettigheder

ikke er nogen tvivl om

være et nyttigt redskab jeg vil dog også lige minde om

nok også gjort noget kriminelt senere opdagede man at

og kan ske mange fejl med

kan være nogle risici forbundet med det

sandhedskugle man kan åbne op

præcis hvem gerningspersonen er blot fordi der er noget dna derudover

også sige at det er helt grundlæggende principielt for enhedslisten

hvor alle mennesker er at finde i et register hvor en stat har registreret alle menneskers

som vi ønsker at leve i et samfund hvor man indopererer chips i armene på små babyer så man

nyttigt redskab til at opklare kriminalitet hvis vi ligesom

totalitære samfund

set også det principielle hele årsagen til at vi har en menneskerettighedskonvention som sætter

at man i demokratiske og frie samfund skal

have lov til at bevæge sig frit og være fri uden at staten konsekvent overvåger en ud

krænker registre fordi vi har det her cpr register som

på det punkt vi vil godt vide hvem der opholder sig i danmark sådan nogenlunde og det giver cpr registeret så lidt bedre muligheder for at finde ud af end i mange andre lande men betyder det at enhedslisten

en lille prøve i hælen når de bliver født er det et register vi så skal afskaffe

farligt det er hvor mange oplysninger der har været lækket fra det register hvor mange mennesker der har været udsat for identitetstyveri fordi cpr registeret er så centralt i vores samfundsstruktur som det er i

har vi diskuteret flere gange og jeg tror endda vi har været nogenlunde enige på det punkt tidligere

giver adgang til alle mulige ting og at cpr nummeret

skal være rigtig betænkelig ved fordi risikoen for misbrug er der

om formålet er sundhedsmæssigt eller om formålet er noget der kan føre til tvangsindgreb over for borgerne

man skal være langt mere påpasselig når risikoen for misbrug og fejl kan føre til at borgere får deres liv ødelagt og bliver sat i fængsel selv om de måske

betyder det så at enhedslisten sådan set godt kunne være positive over

må jeg så lige minde fru pernille skipper om en ting det er jo faktisk sådan at politiet optager mange

komme til at aflevere deres dna

frivilligt men der ligger en vis form for tvang i det jeg er interesseret i at

vi synes også man skal være meget meget påpasselig med de dna registre der eksisterer i dag vi kan godt have en diskussion om om man bør indskrænke den tid

vi er ikke imod at politiet bruger dna

og ikke som om omvandrende mulige skyldige for enhver tænkelig forbrydelse

lidt dybere end bare et dna register

tilhører vores krop egentlig min krop tilhører mig

det kan godt være at man kan komme med andre eksempler

inden for statsapparatet i dag på

om der er steder hvor der er brug for at stramme op

ikke kun i alle de her forbudsdebatter men også

give mulighed for at både det offentlige og private virksomheder skal få indsigt i ting omkring den enkeltes krop og

bekvemmelighedshensyn i forhold til

er optaget i og det er vi

vi er fra konservativ side af den opfattelse at det nuværende register

godt og brugbart vi havde gerne set at det nuværende register blev udvidet altså i forhold til muligheden for at gemme sigtedes

jo i dag en tidsgrænse for hvor længe de kan stå der

de skal slettes efter som jeg husker det ti år

de der har været sigtet på et tidspunkt af forskellige årsager popper op igen på et senere tidspunkt og derfor er det hensigtsmæssigt at de står

noget med nogle internationale konventioner og nogle jurister der har vurderet at det måtte vi ikke og så gik man med til at begrænse det til en ti årsfrist den har vi jo så udfordret tidligere ved forskellige beslutningsforslag men det er der heller ikke flertal for i folketinget men der er vi i hvert fald fra konservativ side enig i at det nuværende register er godt men det ville være bedre hvis

vi udvidede muligheden for at gemme profiler på sigtede personer længere end de ti år der i dag er grænsen men tilbage til beslutningsforslaget her i dag som jo handler om noget andet nemlig at man med tiden ønsker et register

vi alle sammen skal stå i det kan vi ikke støtte fra konservativ side og det er der

risikoen for at der bliver plantet et såkaldt falsk dna på et gerningssted

det er jo ikke noget problem for en kriminel at kaste skylden på en anden eller i hvert fald mistanken på en anden ved at plante et falsk dna spor på et gerningssted og det betyder jo så at helt uskyldige mennesker skal til at bevise deres uskyld

og derfor kan dna beviser heller ikke stå alene i retten der skal være andre ting der godtgør at det er den person

det handler om retssikkerhed og det handler om at træfsikkerheden er

det betyder altså at hvis man finder et dna spor på et gerningssted

der i gennemsnit være fem seks danskere der svarer til det i gennemsnit det kan også godt være flere og det betyder at

fem seks danskere konstant når der er sket en forbrydelse der skal ud at bevise at det ikke

og der vender vi altså retssikkerheden på hovedet og det er vi ikke indstillet på fra konservativ side af der må det være sådan at det er anklagemyndigheden der løfter bevisbyrden og ikke borgerne der skal bevise at de er uskyldige det kommer til at give nogle uheldige situationer så vi er ikke med på dansk folkepartis beslutningsforslag her men den anden del som vi tidligere har diskuteret altså at udvide gemmefristen

den menneskerettighedsdom så stringent som regeringen har tolket den nemlig

man så i dag skal slettede

et vist rum for diskussion i folketinget i

desværre sådan kan jeg så forstå

nogen partier i folketinget ud over dansk folkeparti der ser de store fordele ved et landsdækkende register

jeg skal altså lige gøre ordføreren opmærksom på at hvis man spørger

der er meget stor forståelse for at

hos danskerne man har vænnet sig til at der er forskellige former for registre og og lige præcis i forhold til dna er der så

altoverskyggende fordele at man i høj grad er positiv det samme gælder jo fremtrædende politifolk vi havde

han tillod sig også at have det synspunkt

register det ville spare mange ressourcer hos politiet og man ville altså finde mange gerningsmænd man i dag ikke har fat på og måske aldrig får

register han kom så til at sige at hvis man

og så tage mænd ind i registeret

mænd er klart mere kriminelle end

jo ikke nemt at gøre alle tilfredse men

forsøge at arbejde med det og det vil vi fortsat gøre i dansk folkeparti hvis vi nu netop målrette et sådant register

omdanne de pku prøver der kommer

til at indgå i

det har regeringspartierne jo tidligere gjort opmærksom på at det ville være hvis man tog alle de prøver der er blevet taget

af spædbørn tilbage i tiden og omdannede dem til

og kigger udelukkende fremad

fru trine bramsen spurgte så til hvordan det skulle finansieres lad os så sige

fordel

i forhold til politiets ressourcer jamen så har vi jo

som jeg nævnte fortalt hvordan vi vil finansiere det vi har nævnt at man

fra to tusind og femten hvor udgifterne kommer kan finansiere det ud fra

vi er kommet med til finansloven i vores finanslovsudspil der kom

i efteråret to tusind og tretten det indeholder jo blandt andet annullering af selskabsskattelettelsen

ville koste et etcifret millionbeløb

vores opfattelse så er der ulandsbistanden hvor vi har

pege på de her besparelser

kæmpe misforhold mellem de fordele der er og så den ordførertale fru trine bramsen

helhed de seneste tal viser at otte hundrede og tretten asylansøgere gjorde sig skyldige i en eller flere lovovertrædelser i

og modtog en fældende afgørelse for det det svarer til at omkring hver femte asylansøger er

hvis man udelukkende ser på overtrædelser af

at asylansøgerne som gruppe var tre og tyve gange så kriminelle som danskerne i to tusind og elleve så det vil være oplagt at sige at

skal man altså lige aflevere sit dna i den forbindelse

som sagt vil det have nogle kæmpe fordele for

vores politi at man

er der rigtig mange uskyldige der på den ene eller den anden måde

for eksempel seksuelle overgreb mod børn vi havde sagen fra fyn hvor man man måtte tage flere hundrede dna profiler af uskyldige borgere

mente der var en risiko for at der kunne være nogle mennesker der var skyldige i noget som de jo bestemt ikke var

man kom altså til at mistænke uskyldige og det var noget politiet var trætte af

vi har også i i beslutningsforslaget været inde på

faktisk er sådan at det det i sidste ende var

pågældende havde undslået sig

ville man jo så umiddelbart have kunnet klare hvis man havde haft et landsdækkende dna register der ville mange ofre der

været sparet mange ærgrelser mange udgifter

været sparet i den forbindelse

ikke kan stå alene og det har han jo fuldstændig ret i sådan er det heller ikke i dag i retssagerne der kører det indgår som en af de ting man kan bruge og det ville

samme hvis man indførte det dna register som dansk folkeparti

herre tom behnke var også inde på at der kunne plantes dna og ja selvfølgelig kan det og det sker jo også i nogle tilfælde og der er politiet blevet rigtig gode til

et meget godt eksempel var

i forhold til amagermanden

fangede det op på et tidligt tidspunkt og derved

så i og med at politiet efterhånden har gode tekniske redskaber

de her kombinationer af dna så kan være på et gerningssted og i og med at politiet også rigtig dygtige til at vurdere hvad der indgår i de enkelte sager så så ser vi i ikke det som et stort problem

og vi tror også på at der vil være andre lande der vil udfordre

som herre tom behnke var inde på at der

at tiden arbejder for at bryde op i forhold til det og se fordomsfrit på

fordi en enkeltsag behøver at betyde at man behøver at ændre lovgivningen

det her så for os i dansk folkeparti står

tilbage at vi har et velfungerende register i dag

den danske befolkning der er uskyldige

med at de kan komme ud med de ting som de måske har opdaget eller observeret som de gerne vil sørge for at

emne som har været omfattet af tidligere beslutningsforslag jeg kan huske at jeg selv som tidligere retsordfører har haft fornøjelsen

at vi jo allerede er kommet godt i

består af en masse fagfolk og de fagfolk sidder netop nu og arbejder ud fra det kommissorium som skal behandle lige præcis de ting som enhedslistens forslag handler om derfor tror jeg ikke det kommer

at jeg bliver nødt til at sige at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget på trods af at vi jo altså støtter intentionerne der ligger i det men det vil omvendt være meget meget forkert at støtte et beslutningsforslag når man har nedsat et udvalg som skal komme med nogle konkrete bud på hvordan tingene skal indrettes derfor afventer vi naturligvis udfaldet af

det er heldigvis ikke noget vi skal vente så lang tid på for de er færdige allerede i efteråret fjorten det vil sige i det her år og så vil man i givet fald kunne komme videre til lovgivning hvis det viser sig

vil spørge om justitsministeren siger at regeringen støtter intentionerne i det her

regeringens nedsættelse af det her udvalg under justitsministeriet

offentligt ansattes ytringsfrihed er

finde løsninger eller er det et arbejde der er igangsat fordi man er i gang med at identificere

har været fremme i den offentlige debat af argumenter og forskellige synspunkter bliver inddraget i det arbejde

tage temperaturen på hele situationen

handler om at blive klogere og finde ud af om der skal ske ændringer

da regne med at man må forvente at det

derfor har regeringen skrevet det ind i regeringsgrundlaget og derfor har vi lavet et udvalg udvalget arbejder og er færdigt til efteråret og så vil man i givet fald kunne se om der er behov for lovgivning

er jeg helt overbevist om at enhedslisten og regeringen kan finde hinanden

dengang og det nuværende er vel primært

hæfter venstre sig ved at spørgsmålet om offentligt ansattes ytringsfrihed tidligere er blevet behandlet i et grundigt udvalgsarbejde med højesteretsdommer jens peter christensen i spidsen det mundede ud i en betænkning fra to tusind og seks og den betænkning overvejede ikke muligheden for oprettelse af et særligt nævn desuden afviste udvalget i øvrigt også omvendt bevisbyrde i de her sager ansatte der er i tvivl om grænserne for ytringsfrihed som følge af loven eller deres kontrakt for eksempel regler om tavshedspligt

søge råd på arbejdspladsen hos tillidsrepræsentanten

sidste instans gå til ombudsmanden og i allersidste instans til domstolene det er selvfølgelig vigtigt at der er en

det kræver mod og nye vaner her skal lederne gå forrest og melde klart ud

og ny åbenhed kan med fordel støttes af konkrete tiltag som for eksempel

som skaber den nødvendige struktur

en topledelse ikke bliver afskåret fra vigtig viden om fejl og i værste fald ulovligheder i deres organisation

er nogen egentlige sanktionsmuligheder så

nævnet skal være et sted hvor man

jeg tror ikke det er vejen jeg går ud fra at det udvalg der er nedsat af ministeriet skal belyse en farbar vej når det inden så længe

barsler hedder det vist med et forslag til løsning af problemerne

afskediges eller udsættes for lignende sanktioner fra arbejdsgivers side på grund af lovlige ytringer vi socialdemokrater er helt enige i at offentligt ansatte bør have de bedste muligheder for at udøve deres ytringsfrihed derfor skal vi også understøtte dette fra politisk hold og vi skal iværksætte initiativer

til fulde intentionerne i forslaget

historisk har vi socialdemokrater og mine forgængere på retsordførerposten

tilbage i oktober at nedsætte et udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

se på de initiativer som beslutningsforslaget indeholder udvalget skal ifølge kommissoriet så vidt muligt afslutte deres arbejde i efteråret to tusind og fjorten og det er der som bekendt ikke længe til så altså vi socialdemokrater finder det rimeligt at give

tager initiativer på området

at vi ser frem til udvalgets fremlæggelse af

det her beslutningsforslag men det konkrete indhold man historisk har bakket op om

nuværende regeringspartier enhedslisten og sf sammen

et beslutningsforslag magen til så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre

nu har ministeren sagt at problemet er identificeret

at forbedre løsningerne hvor man tager udgangspunkt i det samme det siger jeg med al den åbenhed jeg overhovedet kan fordi når man tidligere var enige om de helt konkrete løsninger men der pludselig

man ikke gennemføre det det her lægger sig

eller andre af de gode ting som regeringen måtte have ment var dårlige for den sags skyld før valget og bare skifter holdning fuldstændig uden begrundelse altså der må da være en politisk begrundelse

regeringskontor så tager man partiprogrammet og smider det ud fordi

for de forslag som vi vedtager her i folketingssalen og derfor synes jeg det giver rigtig god mening at vi får eksperter til at vurdere

i folketingssalen når man

har en holdning til det jeg mener at vi skylder

inddrage det det gør vi også i en lang række andre processer høringsprocesser

jeg ikke se hvad det ændrer på vores ideologi og vores intentioner i forhold til

at vi synes det er udmærket at enhedslisten sætter fokus på på ytringsfriheden for

de offentligt ansatte det er et fornuftigt fokus

samfundet at offentligt ansatte der ligger inde med en viden om en potentiel skandale et embedsmandssvigt eller embedsforsømmelse skal kunne træde frem uden at risikere fyring og det er jo især bekymrende når man igennem de seneste måneder har set embedsmænd blive brugt til at dække over politiske skandaler som vi har oplevet flere gange her i folketinget men som jo også er situationen nogle steder i kommunerne og i den offentlige forvaltning for nylig oplevede vi en kæmpe skandale i politiets efterretningstjeneste hvor chefen sammen med

den tidligere formand for retsudvalget

med gustent overlæg forsøgte at forhindre folketingets retsudvalg i at gennemføre

helt og aldeles uhørt man bildte folketinget ting ind som

heldigvis blev den skandale blotlagt i hvert fald noget af den

vi se om justitsministeren får

i den sag men det skete jo så kun fordi der var nogle tillidsfolk i i politiets efterretningstjeneste der havde muligheden for at gå videre med sagen i form af klager til rigspolitiet og

offentligt ansatte som næsten altid kan blive tvunget til at vælge mellem karrieren og loyaliteten på den ene side

de skal både kunne passe deres job også på en loyal måde fremføre

til ændringer internt uden at de risikerer fyring og de skal også

i givet fald kunne fortælle om deres arbejde over

for offentligheden så det er et interessant initiativ fra

kommer i regering efterfølgende ikke bare gennemfører dem man kan altid diskutere om om det her forslag er evigt saliggørende men men i dansk folkeparti må vi i hvert fald sige at vi er blevet mere positive over for det

det er vigtigt at offentligt ansatte har et sted de kan henvende sig

rådgivning i forhold til hvad de kan sige og hvad de ikke kan sige

trods alt på vegne af os alle sammen at den offentlige sektor arbejder det er skatteborgerne der også betaler for hvad der foregår så der er ikke tvivl om

er særlig kompetent og i stigende grad forsøger at tørre skandaler af på embedsmandsapparatet og skubber skubber

foran sig for at tage de kugler der måtte komme vi er i dansk folkeparti

totalt afklaret om det lige præcis er det her der som sagt er det evigt saliggørende

de offentligt ansatte eller om der skal mere til

ombudsmandsfunktion som som er en vigtig del af vores demokrati også så vi vil afvente de endelige forslag der kommer hen ad vejen i forhold til det her

på baggrund af udvalgsarbejdet men der skal ikke herske tvivl om at det pres de offentligt ansatte oplever på deres ytringsfrihed i de her år er til skade for os alle sammen hvorfor det er nødvendigt at gøre noget

regeringen jo afgørende forringet mulighederne for at få indsigt i hvad der foregår i dele af den offentlige sektor ved hjælp af den her offentlighedslov som er trådt i kraft den første januar to tusind og fjorten det er ikke godt det er rigtig skidt og her har man i øvrigt også ændret mening fra før man sad i regering til nu hvor man gennemfører det forslag som man var imod før man altså kom i regering det er en skam det er en skam for vores demokrati at man afskærer borgerne

at få indsigt i hvad der foregår i centrale

trine bramsen nævner vedrørende udvalgets arbejde sige det er udmærket at man gennemgår gennemgår det forslag sammen med andre for at finde ud af den rigtige model men jeg synes dog jeg vil sige det

vi har nogle partier der går til valg på over for vælgerne at sige at

har stillet en masse forslag som vi har skullet

man nøjagtig det modsatte nu har jeg nævnt offentlighedsloven og man gennemfører ikke det forslag som enhedslisten

sat til behandling i dag

at partierne tror at man bare kan slippe ud

sige at herre simon emil ammitzbøll jo har fuldstændig ret i at det er til grin

af mandater fra sidste gang det her

at pålægge den siddende regering så meget eller sådan set hvad som helst som vi synes er en god idé og som vi kan få flertal for

det er jo ikke en ordentlighed i vores demokrati vores offentlige sektor at vi har på den måde tilmed kan vi så oven i det lægge de offentlige skandaler vi har har set her igennem nogle måneder

de offentligt ansatte altså embedsmændene

i en række ministerier nu større skandalesager hvor man ligesom har skudt

er galt med men hvor det jo egentlig bør være ministrene der tager ansvaret den tredje ting

modstanden mod den offentlighedslov der betyder at man afskæres mulighederne for at følge hvad der foregår i den offentlige sektor det vil sige at en af de ventiler man havde tidligere for slinger er der ikke længere

blevet begrænset takket være

er niveauet det samme i dag som det var i to tusind og ni

på den rigtige måde og at tingene ikke er i orden men hvor det faktisk viser sig at

er derfor vi siger at alt det gjort

selvfølgelig også offentlighedslovens ændring som regeringen står bag hvormed

gør at man ud fra et helhedsbillede bør have den opfattelse at man skal støtte det her eller noget lignende så vi virkelig kan komme de ansatte til hjælp der faktisk har brug for at

over for forslagets første del

er negativt indstillet over for forslagets

indføre omvendt bevisbyrde det er ikke rigtig noget vi gør det i i liberal alliance

kunne finde gode citater af

skipper og andre der ville betegne det som en rigtig dårlig idé men

skal hun være velkommen til at stille mig spørgsmål til dette punkt det første punkt der handler om

er vi som sagt og som bekendt positivt indstillet over for vi synes ytringsfriheden er

mister deres job fordi chefen ser sig sur på dem over ytringer som de har foretaget det kan kombineres med whistleblowerordninger det kan kombineres med andre ting

en større accept af at ytringsfrihed er et gode i vores samfund og derfor

når vi på et tidspunkt vender tilbage til diskussionerne om blasfemiparagraffer og racismeparagraffer og andre gode ting hvis ytringsfriheden virkelig er noget der ligger partiet så meget på sinde det var det jo oprindelig da partiet blev stiftet

nok om det så jeg synes at enhedslisten

der med den omvendte bevisbyrde

være fair over for socialdemokraterne og det radikale venstre

er de nu blevet ramt af statsapparatet og almindelige hensyn til at man selvfølgelig er uskyldig indtil det modsatte

slags så nu er de lidt mere reserverede end de vil være i oppositionstiden så det kommer

er måske i virkeligheden mulighed for at lægge et ret godt pres i forhold til den del af forslaget og det synes jeg vi skulle arbejde videre med i stedet for at bringe det her til afstemning for det

er der heller ikke nogen der er uskyldige som enkeltpersoner

om selvfølgelig har vi ytringsfrihed selvfølgelig skal vi have ytringsfrihed og naturligvis skal offentligt ansatte nyde samme adgang til ytringsfrihed som alle andre ingen tvivl om det derfor var det jo også at tidligere justitsminister fru lene espersen

naturligvis har ytringsfrihed

at man har denne ytringsfrihed hvordan man kan håndtere den hvordan det er hensigtsmæssigt at bruge den

at ombudsmanden på meget dygtig vis i sag efter sag efter sag havde fastlagt og fastslået at selvfølgelig har offentligt ansatte ytringsfrihed

det brev der blev sendt ud fra justitsministerens side derudover er det sådan at offentligt ansatte i det omfang

er medlem af en fagforening det behøver man jo ikke at være

man har ytret sig og man møder

mulighed for at kunne bruge det netværk man i øvrigt har på sin arbejdsplads så uanset om man nu er medlem af fagforeningen

offentligheden med sin sag altså hvis man har været ude at ytre sig men derefter er blevet forflyttet

mener at det var derfor man blev det ja så har vi da også set at de sager af og til kommer frem i offentligheden

der pludselig offentligt lys på den offentlige virksomhed

det at nogle bliver nødt til at forklare sig hvis ikke i

har været berettiget og ikke havde noget som helst at gøre med at personen ytrede sig negativt om

en medarbejder som har været ude og ytre sig negativt

sit syn på det og det partsindlæg det er hvorimod vi skal huske at en offentlig myndighed

på samme måde og sige nej det var ikke fordi han ytrede sig han er blevet forflyttet eller afskediget fordi han møder stærkt beruset på arbejde

ikke tilladt så der er nogle grænser for hvad en

løfte en bevisbyrde især i offentligheden

når man går i offentligheden men

det synes jeg er meget problematisk

ytre sig negativt end en der ikke har gjort det det duer jo heller ikke det skaber da i

før over for liberal alliances ordfører rejste problematikken

så skal det så heller ikke gælde i forhold til gravide der tror jeg nu nok at det ville være i de færreste tilfælde at man på en virksomhed

fyre et antal medarbejdere vil se at

så flokkes om at blive gravide så hurtigt som muligt og vil løfte det som bevisbyrde for at

forskel på at skrive et læserbrev og så gå hen og blive gravid tror jeg trods alt

offentlig myndighed der står og skal fyre to hundrede medarbejdere og så er der fem der skynder sig at skrive et læserbrev jeg tror at herre tom behnke kender ansættelsesretten godt nok til at vide

at det ikke er på grund af ytring så

nødt til at bekræfte over for mig at den omvendte bevisbyrde

at man ikke kan fyres det betyder at ens chef skal forklare at det ikke var på grund af ytringen eller

at være massefyringer det kan også være på en virksomhed hvor man har haft

skal skrive et læserbrev hvorefter det så i øvrigt bliver endnu vanskeligere at sørge for at fyre den her medarbejder

i forvejen selv havde bragt sig i en position hvor vedkommende

bedre ved at finde sig en anden arbejdsplads der er det bare at hver gang man laver den der omvendte bevisbyrde

sammen der var enige om at det her ville være gode metoder til at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed

i dag kan jeg konkludere at vi i hvert fald er enige om intentionen

har ikke været til det bedre der

ny offentlighedslov som kraftigt indskrænker adgangen til aktindsigt i de centrale

simpelt hen blevet mindre det betyder efter min opfattelse at vi får endnu mere behov for whistleblowere mennesker som tør gå ud og sige sandheden også selv om det er upopulært hos chefen det betyder at vi har endnu mere behov for mennesker som tør

har vi senest set

at vi fik afdækket at der

konstrueret løgnehistorier over for folketingets

hvis vi hele tiden skal have en offentlig sektor der er i udvikling og som kan blive bedre

er en god idé at de ansatte også deltager

er for kringlet men hvis man har en

en loyalitet som er misforstået ja så kommer vi ikke til at få den gode positive udvikling af vores offentlige sektor

at de frygter for ansættelsesretlige sanktioner hvis de bruger deres

whistleblower der hemmeligt fortæller om ting som egentlig lå inden for en tavshedspligt

det er endnu mere foruroligende

er inde for politiet forsvaret og skattemyndighederne at man er bange for sådan noget

der bestemt har nogle beføjelser

vi skal passe meget på med ikke bliver anvendt forkert

at der er offentligt ansatte der frygter for ansættelsesretlige konsekvenser hvis de ytrer sig offentligt

eksempler på forflyttelser og fyringer som finder sted tilfældigvis lige efter man har været ude offentligt at fortælle noget om arbejdspladsen

der skal sikre de offentligt ansattes ytringsfrihed ikke i den forstand at det skal træffe beslutninger eller dømme i sager men som er

med den her oplysning ligger det inden for eller uden for min ytringsfrihed

man kan få noget råd og noget vejledning om hvordan reglerne egentlig er

for ens ansættelse og for ens ytringsfrihed

er det at det er en god idé konsekvent at

chefen altså forklare hvorfor den fyring ikke havde baggrund i ytringen det betyder ikke at man er sikret ansættelse for evigt ved at skrive et læserbrev det betyder bare

alle sammen godt kan se at det

lige efter en kritisk ytring er blevet fyret

mod uberettiget fyring

kan se at det har en stor præventiv effekt

og sf henholder sig til at der er

nedsat et udvalg i justitsministeriet

embedsmandsudvalg der er sat til at vurdere om regeringspartiernes tidligere holdning

der er ikke nogen tvivl om at det her jo ikke er nogen ny debat vi har alle sammen haft den tidligere og vi har alle sammen undersøgt det mange gange og det har den nuværende justitsminister også i sin tid som retsordfører så derfor synes jeg det

en lille smule ærgerligt at man siger at bare fordi der ikke har været et embedsmandsudvalg bag

så får man jo nok unægtelig tanken at alle de beslutningsforslag som regeringspartierne fremsatte før de kom i regering var ren symbolpolitik og det tror jeg sådan set ikke er det

som socialdemokraterne mener

identificeret at regeringen i hvert fald justitsministeren er enig i at vi faktisk har

det betyder at det vi diskuterer nu forhåbentlig ikke hvor lang tid og hvor godt man kan sylte løsningen på problemerne

for eksempel at ende med en konklusion om at det hele er ok men at

fremover og når udvalget kommer med sine konklusioner

hvilke løsninger der er de bedste og det er jo et positivt skridt i forhold til tidligere

ikke mindst også vil jeg påpege til sidst et positivt skridt at dansk folkeparti nu også

om det så er fordi der er flere der er begyndt at skrive

man ikke har så meget behov for

jeg vil da sige det sådan at hvis det er mailboksen der får

jeg huske at minde alle om at de skal skrive til dansk folkeparti for eksempel når de mister deres dagpenge eller bliver udsat for diskrimination eller

har beskæftiget sig med og hun jo også udtalte

der i den grad skyder ansvaret fra sig

ufejlbarlige selv om det jo er klart at det er deres ansvar

en af årsagerne til at behovet for at

indskrænke offentlighedsloven den gennemførelse der skete

er nogen tvivl om hvor ansvaret blev placeret henne

embedsmændene er en helt helt anden diskussion men jeg må sige

umuligt at det har noget med det at gøre

prøver at skubbe noget ansvar over på embedsmænd men i debatten og til nuancerne hører også at der muligvis er en kultur i embedsværket som har vokset sig knap så sund i løbet af ti år med en vk regering hvor man udmærket var klar over at man aldrig nogen sinde blev kigget efter i kortene fordi der var et støtteparti der holdt hånden over

fyret en minister det var enhedslisten med til

bliver undersøgt nærmere vi har nogle mennesker der givetvis ved en hel masse ting

så

i enhedslisten bekymret for at det ikke kun

eller andre der har behov for personbeskyttelse som bliver udsat for sådan et misbrug af personfølsomme oplysninger

vi mener der er grund til at undersøge den sag nærmere det som vi også mener der er grund til er

noget tyder jo altså på at de vide beføjelser man har kommer man til at bruge